forringe vilkårene for de almennyttige fondes uddelinger det var vi jo egentlig ikke

det ville regeringen så alligevel gennemføre nu diskuterer vi en anden

ændres på grund af en en eu dom og så går det altså ud over den øvrige gruppe af fonde ud over dem som regeringen allerede havde havde generet med sin tidligere finanslovsaftale vi er generelt tilhængere af at styrke og gavne det at virksomheder ejes og drives gennem en fond det har vi

med i danmark og det fastholder arbejdspladser her og det mål vil vi fortsat forfølge i vores politiske

må ændres der er afsagt en eu dom over for østrig der havde nogle lignende regler som dem der har gjaldt

hvor det altså ikke er muligt at begrænse fradragsret til

med skattefri uddelinger til at gælde uddelinger til

som det er nu så vil man altså åbne for en massiv spekulation i at placere fonde i danmark der så kan udbetale udbytter til udenlandske ejere uden beskatning og det duer selvfølgelig ikke så loven må ændres vi kan ikke andet end at bakke op om

det næste spørgsmål der følger i halen på det her nemlig det at det vil give nogle flere penge i statskassen når man laver de her

at øge beskatningen den her gang skal der ikke komme penge herfra til

forskellige velstillede grupper som regeringen gjorde i sidste års finanslov

den rigtige måde regeringen har har fundet

kritik bliver rejst af forskellige aktører så sent som i går havde vi et foretræde i skatteudvalget fra købmændenes investeringsfond der kan se

muligheder for at understøtte lokale købmænd rundtomkring

simpelt hen bliver ringere vi vil bruge udvalgsarbejdet og behandlingen af

i det hele taget til at se nærmere på tilbageførslen af provenuet altså de penge som den skærpede

jo også konstatere at skatteministeren er i gang med at formulere ændringsforslag om der skal yderligere til for at vi som samfund kan få den bedst mulige udvej af den her nødvendighed der er kommet til os af at ændre på fondsbeskatningsloven

er ganske uhørt lovforslaget handler konkret om at man vil tilpasse fondsbeskatningen til eu retten

i østrig i to tusind og femten den østrigske sag handlede kort fortalt om at man havde fradrag for fondsuddelinger

det var afhængigt af at modtageren var skattepligtig i østrig

får fradrag for ikkealmennyttige uddelinger når modtageren er skattepligtig i danmark

sker en såkaldt ligestilling det giver så et provenu på fem og halvfjerds

skadesløse for det og det sker så ved at man nedsætter beskatningen for uddelingsmodtagerne

ikke bliver ramt hårdere men det er der trods alt en del tvivl om så det synes jeg da

at eu blander sig i dansk skattepolitik

på så derfor synes vi man skal holde fast og sige til eu at det skal de ikke blande sig i og derfor kan vi ikke

regeringen foreslår derfor en justering af lovgivningen der medfører at der ikke længere kan opnås fradrag for ikkealmennyttige uddelinger til modtagere der er skattepligtige

sikres det at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven og modtagere af ikkealmennyttige uddelinger der er skattepligtige

man skal indregne i det forslaget vil altså skabe

i forhold til ikkealmennyttige uddelinger til modtagere der er skattepligtige

andre lande desuden synes jeg det er værd at bemærke at regeringen allerede har proklameret at de vil tage hånd om en stor del af de bekymringer som er fremkommet under høringen af forslaget og til sidst vil jeg nævne at forslaget

giver god mening venstre venstre støtter naturligvis

fondsstifters familie eller lignende

altså når vi har sådan en snæver personkreds der uddeles til

den slags fonde ser vi selvfølgelig endnu mere kritisk på end uddelinger fra fonde der trods alt er almennyttige situationen som den er i dag er at når en skattebegunstiget fond deler penge ud til formål der alene er at sikre for eksempel

skal der trods alt betales indkomstskat hos modtageren som med alle andre gaver og indkomster og kun hvis det sker kan fonden trække udlodningen fra i skat den måde at gøre tingene på er nu ifølge regeringen i strid med eu lovgivningen for det fremgår af lovforslaget at en eu dom ulovliggjorde fradrag for ikkealmennyttige uddelinger til østrigere der var skattepligtige i østrig fordi man ikke måtte gøre forskel på om uddelingen skete til en person der var skattepligtig i østrig eller om det var en uddeling til en person der ikke var skattepligtig

det er jo en indblanding fra eus side i national lovgivning på et område skatteområdet hvor eu jo sådan set ikke har kompetence det var således kravet om kapitalens fri bevægelighed

denne gang blev brugt fra eus side og som ifølge eu retten blev krænket

som udgangspunkt synes vi derfor fra enhedslistens side ikke at det er et spørgsmål som eu bør blande sig i og det er sådan at vi ikke automatisk accepterer lovforslag som er en følge af hvad eu måtte mene men vi går ind og

i forhold til den konkrete model der er foreslået kan vi se at lovforslaget forsøger at omgå problematikken og sikre en ny model som skal være provenuneutral

i nogle høringssvar blandt andet fra finansrådet at det åbenbart kan være sådan at

lovforslaget samlet set ikke bliver provenuneutralt men faktisk

der må jeg sige at da vi fra enhedslistens side arbejder ud fra en praksis om at vi er for den mindste forbedring og imod

vil vi have svært ved at stille os negative an til et forslag som de facto hiver et merprovenu ud af fonde selv om skatten lempes for modtageren

for fonde i dag er alt for lempelige så hvis det her

positive retning samlet set er vi dog en smule forvirret på et højere plan er det ministeriets tal der er korrekte eller har finansrådet for eksempel ret i det regnestykke de har fremsendt i forbindelse med deres høringssvar så umiddelbart vil enhedslistens

stillingtagen her ved førstebehandlingen dog være at vi er positivt indstillet over for lovforslaget på grund af det konkrete

at beskatte ikkealmennyttige fonde hårdere men alene at tilpasse dansk lovgivning til eu lovgivningen derfor indfører regeringen et fradrag for modtagere af uddeling fra ikkealmennyttige fonde skatteministeriet har forsøgt at lave en model som samlet set er provenuneutral modtagerne vil derfor fremadrettet blive beskattet af firs procent af uddelingen i modsætning til i dag hvor hele uddelingen bliver beskattet det rejser imidlertid den problemstilling at modtagere som har en negativ skattepligtig indkomst ikke vil drage nytte af den foreslåede

at nogle vil få en større skattefordel end i dag mens andre modtagere slet ikke vil blive skattebegunstiget det ser vi stærkt kritisk på der er samtidig rejst tvivl fra flere sider om hvorvidt forslaget samlet set er provenuneutralt i berlingske kunne man i forgårs læse at citat ministeriet anerkender samtidig at de nye regler giver et øget provenu det er helt afgørende for os at dette lovforslag ikke øger beskatningen af ikkealmennyttige fonde dette spørgsmål vil vi gerne have skabt klarhed

i udvalgsarbejdet i det hele taget afhænger af vores endelige stillingtagen til lovforslaget af udvalgsarbejdet og eventuelle

til brug for samfundet

de har stående men i forhold til det her

faktisk den største udfordring som værende den at nogle af de ikkealmennyttige modtagere der kommer til

at opretholde elementer

skaber sammenhængskraft og og styrker nogle nogle gode

løbe rundt uden støtte så skulle man jo gerne kunne se over en længere periode at man ved at støtte kunne skabe en situation

på alle tænkelige måder også når det kommer til grøn omstilling

er de bedste også økonomisk set uden støtte

nogen som ikke får holdt den hånd under sig

enig med venstres ordfører i at det ser ud til

her for at sikre ulemperne så i forhold til eu fællesskabet

nikke og sige okay når der kommer et dekret men men vi har sagt ja til at bidrage til fællesskabet

forandring man gerne vil have vi skal foretage herhjemme

danmark der kommer fra det europæiske fællesskab er det lidt for ofte at vi kigger på hvor det er vi skal give noget til fællesskabet

meget meget skarpe til at sige ja tak hvis vi kan få noget fra det her fællesskab

være trygge ved at alle har de samme spilleregler så vi er meget positive

det ligger meget fornuftigt som det gør men som andre partier vil vi da også gerne trykprøve lidt om man kan komme nogle af de kritiske røster i møde som har henvendt sig det vil vi også følge tæt i udvalgsbehandlingen

der synes vi fra sfs side også at man rykker

ind på det der er national kompetence nemlig skatteområdet og der skal vi jo

folketinget hvordan vi indretter vores skattelovgivning så det er bare for at få taget til referat at

fra eus side at bestemme hvordan vi skal indrette vores lovgivning

at ministeren i en sag hvor han bliver nødt til at rette ind har prøvet at finde

har vi jo både fået høringssvar og besøg i udvalget der viser at det for nogle

erhvervsdrivende fond købmændene

har sagt vi gør jo ikke det her for at begunstige en kusine eller en søster altså det er ikke

en fond hvor man skal dele ud til familiemedlemmer

en diversitet i vores detailhandel at det ikke kun er de store kæder men at vi kan understøtte de små købmænd også

ikke ministerens hensigt men man bliver nødt til at lave en lovgivning der er ens for alle

jeg mener at der er en kæmpestor forskel på forskellige

fonde altså vi har rimelig godt defineret hvad almennyttige fonde er

rigtig meget ud af de skattefordele som enhedslistens ordfører også var inde på og som kan uddele midler til familiemedlemmer

vi bliver nødt til at kigge på at det jo er en helt anden konstruktion end for eksempel købmændene som siger jamen vi vil bare gerne uddele

nogle midler for at hjælpe købmænd rundtomkring i i landet så det er lidt min opfordring til

sf har den samme skepsis som enhedslisten over for visse dele af de

forskellige konstruktioner man kan lave og skattefordelene

opererer inden for det samme regelsæt som har nogle helt andre hensyn at tage og der synes vi fra

side at vi skal have kigget på om vi kan differentiere mere

støtter lovforslaget men

skal have kulegravet området her lidt

en markant forbedring af vilkårene for generationsskifte

havde foretrukket at vi ikke allerede igen skal justere fondsbeskatningen denne gang ved at ophæve fradraget

men det er vi desværre nødt til af hensyn til eu retten og den dom der er faldet regeringen lægger dog samtidig op til at afbøde virkningerne ved at foreslå en tilbageførselsmodel hvor merprovenuet så vidt muligt føres tilbage til dem der i dag nyder godt af de ikkealmennyttige uddelinger jeg tror der var en af ordførerne

og den pågældende journalist havde belejligt eller ikke belejligt glemt at skrive

merprovenu føres tilbage til fondene det her

er samlet set et provenuneutralt forslag fra

for vi har ikke et ønske om

beskatte fondene mere end det der er tilfældet i dag men vi er tvunget til at lave reglerne om som følge af at de nuværende regler ikke er i overensstemmelse med eu reglerne hvilket alle høringsparter

de eu regler som gælder så derfor er vi nødt til at gøre noget lovforslaget har som bekendt til formål at tilpasse fondsbeskatningen til eu retten forstået på den måde

fradrag for ikkealmennyttige uddelinger hvis modtageren er skattepligtig i danmark og det er en forskelsbehandling i forhold til modtagere der ikke er skattepligtige til danmark

differentiering mellem folk der er skattepligtige til danmark

det er altså ikke foreneligt med eu retten og

en ligestilling i forhold til uddelinger til modtagere der ikke er skattepligtige i danmark

da formålet som sagt ikke er at tilvejebringe et merprovenu det

er det vigtigt for regeringen at sikre at merprovenuet ved ophævelsen af fradraget så vidt muligt tilbageføres til dem der nyder godt af uddelingerne

vi en tilbageførselsmodel hvor modtagerne af de ikkealmennyttige uddelinger kun medregner firs procent af

i deres skattepligtige indkomst

at tilbageførselsmodellen er enkel i sin udformning jeg er dog samtidig opmærksom på at den effektive beskatning af fonde og modtagere ikke i alle situationer vil være præcis som i dag

at det er nødvendigt med en model der både er robust over for misbrug og kan administreres det er ikke kun i statens og skatteadministrationens interesse

været en række justeringer af lovforslaget på baggrund af høringen

vil der blive stillet ændringsforslag vedrørende virkningstidspunkt for ophævelsen af fradraget regeringen har her lyttet til flere af høringssvarene hvor det er fremført at

alt efter hvordan de har tilrettelagt deres praksis for de årlige uddelinger det er naturligvis ikke hensigten med forslaget for det andet vil der blive stillet ændringsforslag om at ikkealmennyttige uddelinger til fondes datterselskaber det vil sige selskaber som fonden har bestemmende indflydelse i

datterselskabet det svarer til at moderselskabets tilskud til et

datterselskab efter gældende regler på tilsvarende måde i øvrigt er skattefrit

for den debat der har været og jeg skal

nok sørge for at at besvare de spørgsmål der måtte være her i dag

forslag som vi i regeringen fremsætter fordi

ombudsmand bliver styrket med et egentligt skattekontor

hver især gode skridt i retning af en øget retssikkerhed på

i høj grad også om hvor effektivt det fungerer og at man ikke hele tiden kommer ud i nye problemer og skandalesager det håndteres i andet regi vi er indtil videre ikke så imponerede over regeringens indsats på det felt

handler om at genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde

er i dag for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstolene hvis der inden fristens udløb er indgivet klage til folketingets ombudsmand der var

at styrke skats kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse ved at give skat adgang til at afvise åbenbart urimelige honorarkrav og til at opkræve renter ved henstand og tilbagebetaling af godtgørelsesbeløb og det foreslås at

bliver overført fra landsskatteretten til vurderingsankenævnene som

har kompetencen til at behandle de sager

at hvis klageren får fuldt eller overvejende medhold ved vurderingsankenævnet

godtgørelsesberettigede udgifter som har været afholdt ved landsskatteretten blive godtgjort med

en mindre udgift for staten ved forslaget på halvfems til

er vi naturligvis for da vi er med i den aftale vi støtter også regeringen i

flytte behandlingen af de her sager fra landsskatteretten til vurderingsankenævnene vi mener som sagt at de har kompetencen til

hvis ikke vi tager det her initiativ høringssvarene tager generelt godt imod de elementer der er rundet af retssikkerhedspakke

er selvfølgelig glade for at der er en form for kvittering for hvad vi har tænkt os at gøre på det område

rejst en del kritik af forslaget om at flytte de her fff sager til vurderingsankenævnene

men vi tager den kritik der er rejst i høringssvarene ganske alvorligt og vi må jo sørge for at de bekymringer der bliver der bliver rejst bliver belyst grundigt i

at få behandlet de kritikpunkter der er kommet på

så har gode muligheder for at få prøvet sagen

er det ganske positivt nogle af elementerne

omkostningsgodtgørelsen for selskaber og fonde hvilket er noget

genindført det synes vi er rigtig positivt der er

landsskatteretten og borgeren så taber ja så får

dækket hundrede procent af sine omkostninger er det modsat

heller ikke omkostningsgodtgørelse det er sådan set det vi laver om på nu

er ganske positivt

såkaldt skatteombudsmand altså en afdeling under den nuværende ombudsmandsfunktion som

kan benytte den mulighed som borger det

at det støtter vi selvfølgelig også fuldt ud

som der ikke skal lovgives om men

skattelovråd hvilket er et rigtig godt element det

kigge på forskellige områder det kan være regelforenklinger det kan være retssikkerhed og andre ting

er at kigge på hele skattelyområdet som der

dansk folkepartis side

sager altså fradrag for grundforbedringer

et fradrag som faktisk er afskaffet men der er en stor sagspukkel hvis man kan sige det sådan som

håndteres og folk skal have behandlet deres klager

bliver flyttet over i vurderingsankenævnene

det giver god mening at sager der handler

behandlet i vurderingsankenævnet hvilket

nævnet netop er til hvis man skal sige noget

udgifter man har afholdt for

får man altså dækket hundrede procent af de udgifter man har

og det gør også at vi samlet set godt kan stå inde for den her ændring så jeg kan

er ikke en del af det her lovforslag men er en del af retssikkerhedspakke

i det her lovforslag genindfører vi omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen for selskaber og fonde er blevet kritiseret længe for at forringe selskabers og fondes retssikkerhed

også inde på at at vi har haft nogle problemer med

for retten det det vil vi rette op på nu konkret foreslår regeringen at selskaber og fonde igen får mulighed for at opnå omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand samtidig bevares fradragsretten for udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager med lovforslaget skal vi igen skabe en balance mellem en styrkelse af retssikkerheden på skatteområdet

at ordningen om omkostningsgodtgørelse ikke tilskynder til

uhensigtsmæssig udnyttelse af reglerne derfor er det vigtigt at skat får de redskaber der skal til for at kontrollere om ansøgninger om omkostningsgodtgørelse opfylder de gældende krav der indføres derfor en kontrolbestemmelse i loven derudover jeg nævne at virksomheder der klager til ombudsmanden med forslaget får en frist på tre måneder til bagefter at indgive deres klage til domstolene fristen forlænges så klager ikke risikerer at miste retten til at få godtgjort udgifterne

sagen trækker ud hos ombudsmanden endelig har landsskatteretten længe ligget underdrejet som følge af mange sager om fradrag

en forældet lovgivning som ikke gælder længere men som har givet omkring titusind sager i landsskatteretten ud af de i alt tredivetusind der ligger det har

en gigantisk sagspukkel som der skal tages hånd om og derfor giver det god mening at disse sager fremover sendes til vurderingsankenævnene som har ledig kapacitet

fra enhedslistens side står på folketingets talerstol og roser skatteministeren for processen

sige til om man kunne kunne godkende det samlede resultat det synes jeg var

enhedslisten endte med ikke at støtte den samlede retssikkerhedspakke

indeholder genindførelsen af omkostningsgodtgørelsen for selskaber og fonde i forbindelse med klagesager og domstolsbehandling den her omkostningsgodtgørelse blev ellers afskaffet af den

og fonde kunne få fradrag for udgifter til

genindførelsen af omkostningsgodtgørelsen vil så koste tres

og fra enhedslistens side mener vi at det er helt urimeligt at store virksomheder som tester grænserne for skattelovgivningen

så stor godtgørelse som en almindelig lønmodtager som fører en sag mod skat de tres million kroner

er således endnu en gave til erhvervslivet som i stedet kunne være brugt på velfærd

jeg konstaterer også at venstre og liberal alliance

i to tusind og fjorten fremsatte et beslutningsforslag om netop at

genindføre den her omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde dengang var det sådan at socialdemokraterne sf

enhedslisten og uffe elbæk der dengang var løsgænger fordi alternativet endnu ikke var blevet dannet stemte imod fordi vi dengang var enige om at de millioner som det ville koste ville være brugt andre steder dengang stemte df hverken for

enhedslisten er helt overordnet mod den genindførelse af omkostningsgodtgørelsen til selskaber

udgifter til sagkyndig bistand i klagesager

det kan ikke være rimeligt at store virksomheder med masser af ressourcer

vi frygter at virksomhederne vil misbruge omkostningsgodtgørelsen til at føre sager mod skat for at teste skattelovgivningen så de kan foretage

må de i det mindste selv betale for det vi synes ikke man skal bruge tres million kroner om året

udgift der vurderes i lovforslaget

man vil så i virkeligheden heller ikke alene

genindføre omkostningsgodtgørelsen men ydermere også fastholde den fradragsmulighed man indførte i to tusind og ni i stedet for godtgørelsen dog sådan at samme udgift ikke både kan give godtgørelse

fradrag det var jo en venstreledet regering der i to tusind og ni fjernede omkostningsgodtgørelsen dengang udtalte den daværende skatteminister herre kristian jensen at nogle virksomheder flyttede udgifterne til sagkyndig hjælp frem til den instans hvor man kunne få godtgørelse frem for at anvende den instans hvor man kun var

holdning i den her sag

enhedslisten er helt enig med regeringen i at vi skal stoppe den rovdrift der har været på landsskatteretten i forbindelse med fff sagerne advokater har således fundet ud af at man ved at flytte sagerne fra landsskatteretten

godtgørelse som man ikke kan få hvis sagerne behandles i vurderingsankenævnene

vi er ligeledes enige med regeringen i at det er godt at få sat en stopper for advokaternes ublu honorarer der skal ikke være tale om et tag selv bord

vi mener sådan set at man bør kigge på om nogle af de her penge ikke skal tilføres skat

der god brug for pengene og det her lovforslag påfører i øvrigt skat yderligere omkostninger

det er ting vi ser i andre sammenhænge når der er lovforslag om

penge med det er faktisk langtfra tilfældet og det mener vi

set er en uskik specielt i en situation hvor

skat arbejdsopgaver uden at der samtidig følger penge med det

en generel problematik som ikke kun har med det her

og også i lovforslaget men fordi lovforslaget også indeholder omkostningsgodtgørelse kan enhedslisten ikke

været klart mere positivt indstillet

vi er endt på her og det var ikke den model der var stemning for men det ville klart have gjort en forskel for os hvis hvis der udelukkende havde været tale om omkostningsgodtgørelse til

den anden ting der er da åbenlys forskel på om du er en lille håndværksmester eller om du er et stort multinationalt selskab med dit eget advokatkontor som har masser af advokater som du kan sende af sted for at teste skattelovgivningen i i masser af tilfælde og så ovenikøbet få

skal gå til alle selskaber herunder ikke mindst de store selskaber men kun skal gå til små selskaber det synes jeg er en interessant udvikling hvis det

skattelovgivningen det er da urimeligt de har jo i forvejen en meget mere privilegeret adgang til at teste skattelovgivningen

fordi omkostningerne ved at føre en sag mod skattesystemet med ubegrænsede ressourcer har oversteget gevinsten ved at vinde sagen udgangspunktet i et velfungerende retssystem må altid være at borgere og virksomheder ikke afskrækkes fra at føre sager når de mener at de ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven med lovforslaget ligestiller man virksomheders og fondes adgang til omkostningsgodtgørelse med borgeres ret til omkostningsgodtgørelse

andre virksomhedsformer

enkeltmandsvirksomheder det er afgørende at systemet ikke har interesse i at prøve alle mulige og umulige grænser

genmæle forslaget indfører også et skattekontor hos folketingets ombudsmand rækken af skandalesager i skat hvor skattesystemet har opført sig på en måde der strider imod enhvers retfærdighedssans nødvendiggør at hjælpen til borgeren i en urimelig situation opgraderes til sidst foreslås det at man flytter de såkaldte fff sager fra landsskatteretten til vurderingsankenævnene det har de seneste

dage givet anledning til en voldsom kritik i visse medier der er rejst visse kritikpunkter hvor der er en god pointe det drejer sig om at man ændrer proceduren for en stor bunke igangværende sager det er bestemt ikke optimalt men der er andre væsentlige hensyn på spil den store mængde fff sager får landsskatteretten til at sande til og i de her sager er der ikke en grundlæggende stor tvist skat mener at man i samarbejde med borgerne kan klare de her sager enkelt i de sager hvor der hidtil er faldet en kendelse har borgeren gennemsnitligt fået tilbagebetalt ni hundrede kroner godtgørelsen i sagerne har til gengæld i gennemsnit været på femogtredivetusind kroner udgifterne til advokaten og gevinsten for borgeren må stå i en eller anden form for proportion med hinanden retssystemet er ikke til for advokaters vindings skyld vi har tillid til at de her sager kan håndteres på fornuftig vis i ankenævnene

bør selvfølgelig holde øje med området og kommer der sager frem hvor borgeren stilles væsentlig dårligere må man genbesøge det her område men på det grundlag der ligger kan vi støtte

ros og sige at forudsætningen for at kunne gå med til at støtte det her er blevet langt langt bedre siden vi sad

dengang var der ikke velvillighed fra regeringens

til at sige at der var et økonomisk problem jo det var der måske men

ikke villighed til at understøtte det med økonomi

problem med at blive enige om om der skulle investeringer i skat til og flere medarbejdere til for at kunne få løst de her problemer ikke mindst få løst problemerne

en rigtig god investering i skat den er langt mindre end

blandt andet på grund af den interessante dialog

og skat er faktisk en dynamo der gerne skulle hjælpe os alle sammen og ikke nogen vi skal være imod

kunne jeg ikke se at man havde den forståelse hos regeringen

er sikker på at vi faktisk øger retssikkerheden der er også flere høringssvar blandt andet fra ernst young

forværring af retssikkerheden ja det ved jeg ikke men jeg læner mig også lidt op ad en udtalelse som vores skatteminister

en gennemgang her fra talerstolen for nogle uger siden nogle gange skal

skal insistere på at få dem splittet op og dermed fordoble antallet af lovforslag her i salen

vi kan være med i firs procent og så skriver vi os

ikke er for og så alligevel gå med

oppe i forhandlingerne har ja vi skal investere massivt i skat

massivt i nye medarbejdere derfor kan vi også i langt højere grad end tidligere gå ind og sige at nogle af de her initiativer ikke bare er glasur

der rent faktisk er

at være okay jeg er stadig væk usikker i

vi her fra politisk hold sige nu

altså have en ny kultur der synes jeg

savnede at tage et politisk ansvar og sige måske er det også de rammer vi har opstillet for hvordan skattemedarbejderne skal arbejde der gør at det er lidt svært at efterleve den kultur

i det som gør at vi måske siger nej tak men

at den overflyttelse af lang række sager fra landsskatteretten til vurderingsankenævnene simpelt hen fordi landsskatteretten

som man har skruet det sammen synes jeg også godt man kan forsvare det så da vi er en del af dette forlig agter vi selvfølgelig også at stemme for

i de bedste processer

man opnår en større grad af tillid og det eneste der så til sidst kan skille ad er det politiske og sådan skulle det jo helst

også gerne lige kort kommentere på på det her nye skattekontor ved folketingets ombudsmand for det

var en del af diskussionen derovre men samtidig inviterede folketingets formand jo også de politiske partier til en drøftelse af

sagde samtlige partier jo ja til

er jo ligegyldigt nu

bare for at sige at selv vi nogle partier der ikke er med i den her

skattekontoret tilbage til

aftalen og heller ikke lovforslaget på trods af at der er en lang række

og det var netop at der skulle være fuld omkostningsgodtgørelse for virksomheder hvis det alene havde drejet sig om

godtgørelse hvis virksomheden vandt sagen

kunne vi have diskuteret det men vi synes altså at det åbner en ladeport når man

får halvtreds får halvtreds procents godtgørelse hvis

det var det samme jeg sagde da vi forhandlede

så sf kan ikke støtte lovforslaget

der indeholder en revision af skattekontrolloven det væsentligste element i det lovforslag vi behandler i dag

af omkostningsgodtgørelsen til skattepligtige selskaber og fonde

den nødvendige ligestilling mellem selskaber og fonde og borgere og selvstændige erhvervsdrivende så de igen kan få udgifterne til sagkyndig bistand godtgjort det er i min optik lidt mærkeligt hvis du driver din håndværksvirksomhed i selskabsform

indeholder også et forslag om etablering af et skattekontor hos folketingets ombudsmand noget

en række partier har efterspurgt igennem mange år kontoret

og bestemmelsen i lovforslaget om at udskyde tre månedersfristen for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstolene

borgeren klager til ombudsmanden skal ses i det her lys det gør

at man rent faktisk har mulighed for at klage til ombudsmanden og få ført sin sag dér under de regler der i øvrigt gælder for ombudsmandsinstitutionen ordningen med omkostningsgodtgørelse

så vidt vides findes der ikke nogen tilsvarende gunstig ordning i noget

ordningen bidrager til at skabe større retssikkerhed på skatteområdet fordi borgere og virksomheder ikke af økonomiske grunde afholder sig fra at klage over skats afgørelser om deres skattebetaling

og rimelighed i ordningen og at den er robust så den ikke misbruges det skal ikke være noget tag selv bord for

der er i centrum lovforslaget indeholder derfor også en række tiltag

regeringen er også optaget af at nedbringe sagsbehandlingstiden ved de administrative klageinstanser at afgørelser træffes inden for en rimelig tid er en naturlig del af retssikkerhedsbegrebet der er ikke meget

hvis man må vente i fem otte eller ti år på at få det for

sager grundforbedringssager foreslår vi i forslaget

effektiv behandling af de klagesager der er på skatteområdet

fra nogle af ordførerne her i dag og der er også nogle høringssvar og det

i salen i dag eller i i det videre udvalgsarbejde men

har kvitteret for at der har været en god proces

selv om man til sidst af politiske årsager

en værdi i at have en en god proces og det tilstræber jeg som skatteminister det

fremadrettet men men jeg er glad for at der også

af kroppens led hvor den nuværende lovgivning giver læger og kiropraktorer ret til at

regeringen vil nu ændre loven så også registrerede alternative behandlere og fysioterapeuter må lave manipulation af patienternes kroppe for et år siden

igangsatte sundhedsstyrelsen en undersøgelse

for at sikre en grundig vurdering og beskrivelse af konsekvenserne af regeringens ønskede ændring af loven i april i år lå undersøgelsen fra sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed så klar

anbefalingerne var meget klare og de var altså fra både sundhedsstyrelsen og den nyoprettede styrelse for patientsikkerhed

lad mig blot nævne få ting fra sammenfatningen fra

der er beskrevet alvorlige

de siger også at læger og kiropraktorer i deres uddannelse får viden og erfaring omkring indikationer og eventuelle kontraindikationer i forhold til det at manipulere rygsøjlen

munder ud i en anbefaling som lyder sådan her det anbefales derfor at

manipulationsbehandling af rygsøjlen forbliver forbeholdt læger og kiropraktorer at udføre og det er altså fordi de skader man ser har meget alvorlig karakter de udtrykker også i deres anbefalinger

forbundet med de samme patientsikkerhedsmæssige risici og derfor lyder deres anbefaling og jeg citerer det anbefales derfor at manipulationsbehandling af kroppens perifere led samt ledmobilisering af ryggen og perifere led ikke forbeholdes særlige faggrupper det er meget klar tale fra vores øverste nationale sundhedsmyndigheder

de siger sluttelig og jeg citerer styrelsen er af den opfattelse at en tvivl om faglighed af behandlingen skal komme patienterne til gode det er socialdemokratiet fuldstændig enig i

de er fagligt funderede

at sundhedsministeren ikke gør det for os er der ikke noget vigtigere end patienternes sikkerhed vi er også forundret over at et væsentligt krav i loven er at

registrerede alternative behandlere skal etableres en ansvarsforsikring det er sådan at de registrerede alternative behandlere ikke er en del af det

erstatningssystem vi har i forhold til patienter generelt i danmark det er fysioterapeuterne derfor skal der udarbejdes et helt særligt forsikringskoncept og som det fremgår for øjeblikket og det er forsikring pension der har udtalt sig

at det er mærkværdigt at

noget så væsentligt i lovforslaget er usikkert

socialdemokraterne støtter som sagt ikke lovforslaget og det er fordi der tages for ringe hensyn til patienternes sikkerhed gigtforeningen har i deres høringssvar givet udtryk for den samme holdning

kiropraktorer og læger og de

de ser også at der er for stor risiko jeg vil også nævne

endnu en gang at såvel sundhedsstyrelsen som styrelsen for patientsikkerhed udtrykker den samme holdning de lægevidenskabelige selskaber på det her område

betoning af det det er altså årsagen til at vi fra socialdemokratisk side synes at det her er en forkert vej at gå konsekvenserne for patienterne er for alvorlige til at vi kan støtte det her lovforslag det er en holdning vi har haft hele vejen igennem drøftelsen også i forårsmånederne da partierne lavede en aftale ovre hos

de kan se differentialdiagnoserne at de kan vurdere symptomerne på en helt

helt særlige risici og det er meget alvorlige bivirkninger der kan opstå de er sjældne men de kan opstå jeg har selv arbejdet som sygeplejerske på en neurokirurgisk afdeling

hvis man eksempelvis får vredet eller får et brud på rygsøjlen i nakkehvivlerne man bliver ekstremt handicappet

lammet det er det vi taler om i den her situation

lov til at manipulere hele kroppen fraset rygsøjlen det er det der er anbefalingen fra landets nationale

at det konservative folkeparti

er vores reservation vi ser meget gerne at fysioterapeuterne får mulighed for at manipulere fuldstændig jævnfør det der er anbefalingen

er ingen dokumentation for at der har været større skadesvirkninger

er heller ikke nogen dokumentation for det

den socialdemokratiske ordfører at det er sådan uanset om vi ser på tidligere danske erfaringer eller på de internationale erfaringer

der ikke er noget der underbygger den påstand at det skulle være behæftet med en større risiko

fysioterapeuter udføre den her behandling frem for at det er kiropraktorerne eller læger

tager registrerede alternative behandlere med det havde været en anden diskussion om faglighed hvis man havde haft en opsplitning af nogle af delene jeg har hele tiden og hele vejen igennem drøftelsen her sagt at fysioterapeuterne ser jeg have en rolle i

de perifere dele af kroppen og så kom sundhedsstyrelsens og styrelsen for patientsikkerheds anbefalinger

de har om end man siger at de skal have nogle flere teoretiske timer på det her område det er patientsikkerheden der gør at vi står stejlt på det her og det er især i hals og nakkehvirvlerne de alvorlige skader kan opstå det har hele vejen igennem været her vi har taget vores forbehold og jeg havde håbet på at vi politisk

lovforslaget at det var her

tog hensynet til patienterne fordi der er en tvivl på området men det ønsker partier ikke

det ønsker styrelsen for patientsikkerhed

der bliver for stor risiko for at man får alvorlige bivirkninger

faggrupper der ikke har det samme uddannelsesniveau

skøjte hen over sundhedsstyrelsens anbefalinger gå med i en aftale om en forsøgsordning med medicinsk cannabis og at man så her

jo netop med lovforslaget her dels monitorerer

derfor hopper vi ikke over hvor gærdet er lavt fordi nogle vil have at registrerede alternative behandlere skal have mulighed for at manipulere patienterne her lytter socialdemokratiet til den største og højeste faglighed vi har her i landet

er tilstrækkelig skarpe til at vi siger at der skal vi ikke gå på kompromis men det ønsker venstre det ønsker en venstresundhedsminister at gøre jeg har også fornemmet lidt undervejs at sundhedsministeren har tænkt

nogen til skade at man begyndte

nogen der behandlede folk

viste hvorfor vedkommende blev kaldt en mirakelmager

de smerter som man havde

par år siden og vi har diskuteret den her sag vi har undersøgt den på kryds og tværs

til skade enten hos det vi kalder en body

det knæk som det populært kaldes

med forskellige instanser og ja sundhedsstyrelsen fraråder som også den tidligere ordfører sagde men det er jo så tit

folketingsmedlemmer der tager sagen op og siger jamen vi kan se at der er mennesker der bliver hjulpet her

der giver for meget medicin eller der er nogle

det ligge men fordi man i en tv udsendelse ser at noget som han bestemt ikke må

han så kan blive straffet for

synes det er rigtig rart at vi har et folkestyre der engang imellem selv kan

at kiropraktorer blev autoriseret

jeg synes det er rigtig godt at vi nu ved at når en fysioterapeut eller en

der er stillet nogle specielle krav til netop body sdsere

de ikke har den samme sundhedsautorisation som en fysioterapeut har og jeg er sikker på at det er nogle ting som vi vil løse efterhånden en af de ting som

ligger dansk folkeparti på sinde

tage op med ministeren under behandlingen og jeg håber at vi kan få lavet et ændringsforslag så så vi sikrer at selv om man har en autorisation som

komme ind under den rab ordning

håber at vi kan få en rigtig god behandling og nogle rigtig gode svar

aftale fra juni to tusind og seksten som igen tager sit udspring i et beslutningsforslag fra to tusind og femten med lovforslaget her får registrerede alternative behandlere med uddannelse i manuel behandling og fysioterapeuter i lighed med kiropraktorer og læger ret til at foretage manipulationsbehandling af rygsøjlen vi udvider altså virksomhedsområdet for nogle faggrupper og jeg har noteret mig at der er foreninger og faggrupper som udtrykker betænkelighed ved lovforslaget her men lad mig slå fast at for os i venstre er patientsikkerheden tungtvejende når vi ændrer for eksempel sundhedsloven som tilfældet er her i dag og når vi med åbne øjne og med sundhedsstyrelsens forbehold i baghovedet fra venstres side siger god for lovforslaget her

om den politiske aftale ligger der flere gode argumenter til grund

som konkluderer at det ikke er muligt at udlede valide estimater estimater vedrørende sikkerheden ligesom sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed erkender at der ikke er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og risikofaktorer

i processen har vi set os om den store verden for at blive klogere på hvordan lovgivningen er i for eksempel sverige tyskland og finland lande som vi ofte sammenligner os med og meldingen herfra er klar danmark har en endog meget restriktiv lovgivning

stiller vi krav om to hundrede og halvtreds timers relevant og branchegodkendt undervisning

for det tredje bliver det obligatorisk for de rabere der udfører

manipulationsbehandling at have en ansvarsforsikring således man er dækket i tilfælde af skade og der bliver også indberetningspligt faggrupperne som udfører manipulation af rygsøjlen følges i øvrigt tæt de næste tre år og det giver god mening når vi indfører ændringer som vi gør i dag at vi så også følger udviklingen tæt og monitorerer regelmæssigt og konsekvent konsekvent

det er vigtigt at vi fastslår at vi ikke her indfører en ny og ukendt praksis fysioterapeuter og godkendte alternative behandlere har gennem flere år udført manipulationsbehandling af rygsøjlen også uden større risiko for skader end hos læger og kiropraktorer

er at der er en ny tolkning fra sundhedsstyrelsen fra april to tusind og seksten der umuliggør

fortsætte den praksis for fysioterapeuter og godkendte alternative behandlere derfor handler det her forslag om fortsættelse af en allerede kendt praksis

forhandlingerne i ministeriet

også gerne benytte lejligheden til at takke mine politiske kollegaer og minister og departement for et godt forhandlingsforløb det er altid ekstremt vanskeligt

man skal vedtage lovgivning der går på tværs af en styrelses anbefalinger jeg synes dog at vi står på ret sikker grund både når vi ser på de mange års erfaringer fra den tidligere praksis hvor der ikke har kunnet dokumenteres større skadesfrekvens og dermed risiko for patienterne hos fysioterapeuter og godkendte alternative behandlere og

været nævnt tidligere når vi ser på de internationale erfaringer vi kan måle os med

der har en praksis der blot tilnærmelsesvis har været lige så restriktiv som den nuværende danske er

jo den hvor rygmanipulationsbehandling er forbeholdt læger og kiropraktorer selv med den ændring vi foretager

praksis i danmark end i mange af de lande vi normalt sammenligner os med

der må ikke kunne drages tvivl om patientsikkerheden jeg synes bare også at det i den forbindelse er værd at bemærke at

selvfølgelig følge nøje igennem udvalgsarbejdet men jeg er glad for at vi her i dag med

videreført den tidligere gældende praksis hvor det er muligt for fysioterapeuter

kunne lave manipulation af rygsøjlen derfor skal jeg

og fysioterapeuter i lighed med kiropraktorer får ret til at udføre manipulation af led herunder rygsøjlen forudsætningen er at behandleren har en uddannelse i manuel behandling og for rabernes vedkommende er det yderligere et krav at de er registreret i en brancheforening som er godkendt af styrelsen for patientsikkerhed det skal bemærkes at uddannelsen for fysioterapeuter er en tre en halv årig professionsbachelor

for rabernes vedkommende stilles der krav om mindst to hundrede og halvtreds

undervisningstimer i manuel behandling der er hverken i indland eller udland analyser

og erfaringer som taler for at danmark som det eneste land fortsat opretholder den meget restriktive lovgivning om monopollignende forhold på dette område

noget der viser at det skulle indebære

risiko for patienterne der er ikke nogen faglige argumenter der understøtter at det skulle være forbundet med mindre patientsikkerhed

ganske fortrinligt af alle de tidligere talere så det vil jeg undlade at bruge tingets tid på jeg vil bare sige at vi er glade for at støtte dette forslag

er rigtig godt når alternative behandlere og traditionelle behandlere kan berige hinanden med hver deres tilgang og samarbejde

og manuel behandling af led

at gøre noget de ikke havde lov til

det vi nu rydder op i lovforslaget her betyder jo at fysioterapeuter får adgang til

udøve manipulation af rygsøjlen og det samme gælder for registrerede alternative behandlere og autoriserede sundhedspersoner som har minimum to hundrede og halvtreds timers uddannelse inden for manuel behandling

alternative behandlere at de skal have en ansvarsforsikring

skulle komme til skade

ikke nogen der kommer i klemme ved at de alternative behandlere ikke er omfattet af patienterstatningen vi har som flere andre også har været inde på bokset en del frem og tilbage med det her og selv om jeg egentlig synes at det er lidt underligt at man skal lovgive om det her i salen

sige tak for det store arbejde der er lagt i det jeg synes vi kan være godt tilfredse

med den balance vi har fundet

retstilstand på erstatningsområdet det er naturligvis afgørende at patienter på

ved andre sundhedsbehandlinger er sikret erstatning for skader som ikke burde

at vi i den kommende udvalgsbehandling får klarlagt de forsikringsmæssige muligheder en mulighed kunne være en opdeling af forslaget så fysioterapeuternes virksomhed på området lovliggøres netop fysioterapeuterne har

de forsikringsmæssige forhold på plads i forhold til de organisationer der har udtrykt bekymring

om fysioterapeuter og alternative behandlere har den tilstrækkelige erfaring

manipulation må vi dels holde fast i at de udenlandske erfaringer ikke umiddelbart tilsiger at vi skal have en så restriktiv lovgivning som vi har i dag dels at der i lovforslaget er indbygget krav om at læger fysioterapeuter

med uddannelse inden for manuel behandling skal følges årligt i henholdsvis klage og erstatningssystemet og hos forsikringsselskaberne hvis tilbagemeldingerne fra klagesystemet og forsikringsselskaberne så viser at der er problemer med at udvide mulighederne for manipulationsbehandling

med de nævnte bemærkninger vil sf stemme for forslaget

at takke ministeren og de øvrige forligspartier for det resultat som vi sammen har opnået

at vi med ro i sjælen har indgået en politisk aftale med alle folketingets partier med undtagelse af socialdemokratiet på baggrund af dette

behandles hurtigt så vi kan få den behandlet inden jul da det ligger som aftalestof

og høringssvarene fra danske fysioterapeuter

bliver optrykt som bilag til lovbemærkningerne fordi jeg synes det er afgørende for forståelsen af sagen manipulationsbehandling er ikke noget nyt faktisk er det en af de ældste former for behandling og det betyder

lægge hånd på

det lægerne der stod i front og senere kom fysioterapeuter og kiropraktorer til men der

mange ikkeautoriserede alternative behandlere der har lagt hænder på mennesker der er kommet af med smerter i den ene eller den anden legemsdel

vi alle alternative som autoriserede

manipulation af kroppens perifere led ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led

giver vi registrerede og alternative behandlere og autoriserede sundhedspersoner der tillige opfylder de krav der stilles til at blive registrerede alternative behandlere adgang til at foretage manipulation af rygsøjlen kravet er minimum to hundrede og halvtreds timers uddannelse inden for manuel behandling og dermed kan eksempelvis body sds behandlere fortsætte deres arbejde

stille krav om at registrerede alternative behandlere der ønsker at foretage en manipulation af rygsøjlen skal have en obligatorisk ansvarsforsikring til dækning af skader påført ved behandlingen

i forligskredsen igen og ser på hvordan vi kan håndtere det her problem

og jeg bruger bevidst ordet afklarer

jeg har forstået at sundhedsstyrelsen indtil to tusind og tretten faktisk også mente at fysioterapeuter gerne måtte udføre manipulationsbehandling

sundhedsstyrelsen hvilket naturligvis har skabt meget stor usikkerhed blandt fysioterapeuterne med dette lovforslag giver folketinget endnu en gang fysioterapeuter ret til at udøve manipulation af rygsøjlen

vi fået fremlagt den seneste litteraturgennemgang udført af parker instituttet på bispebjerg

det nyeste litteraturstudie inden for det her område viser at den mulige sammenhæng mellem manipulation af led og patientskader er meget meget lille dertil kommer at sammenhængen det kausale forhold mellem manipulation og skade er usikker der

med sikkerhed siges noget om sammenhængen mellem manipulation

opståede skader i den forbindelse synes jeg også der er grund til at nævne at sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed anerkender at der ikke foreligger viden om

henholdsvis profession og risikofaktor i forbindelse med manipulationsbehandling

erstatninger til patienter som patienterstatningen har udbetalt på baggrund af manipulationsbehandling

hvor kun én handler om en fysioterapeut der ikke har haft fagligheden i orden til sammenligning har der været fire sager

vi fået oplyst at der ikke er udbetalt erstatning til patienter der har fået foretaget behandlinger hos body sds

på det her område som jeg også var inde på i mit spørgsmål til socialdemokratiets ordfører

om vi sætter patientsikkerheden på spil svaret er nej og derfor

tilbage sige at vi i det konservative folkeparti folkeparti bakker varmt op om det her

lovforslaget og også for de mange positive ord som ordførerne har givet processen med

her i dag med behandlingen af lovforslaget i salen her i dag er det jo ikke sådan at der er kommet en hel masse nye eller overraskende kommentarer og bemærkninger på banen ej heller fra den socialdemokratiske ordfører

sådan at alle partier på nær socialdemokratiet nu med lovforslaget har valgt fuldstændig at tilsidesætte patientsikkerheden i danmark tværtimod

en række studier om emnet senest blev

studiet fra parker instituttet hvoraf det jo fremgår at hyppigheden af alvorlige skader ved manipulationsbehandling er meget lille

mod de europæiske lande som vi plejer at sammenligne os med og vi kan se af tilbagemeldingerne fra de lande at danmark hører til blandt de lande der har den mest restriktive lovgivning i forhold til hvilke grupper der i forhold til lovgivningen må udføre manuel behandling herunder manipulation af

været muligt at finde et eneste land i europa og oversøiske engelsktalende lande der har et forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer

herunder også andre landes sundhedsmyndigheder

område det er heller ikke sådan som den radikale ordfører var inde på i sin tale

at nu går vi ud i morgen og ændrer hvordan virkeligheden ser ud tværtimod

må man jo konstatere at med lovforslaget her får vi rettet lovgivningen op til det der i dag er virkeligheden

samtidig også at sikre at vi får styrket det patientsikkerhedsmæssige aspekt har vi jo med lovforslaget sikret at der er knyttet en række betingelser til at registrerede alternative behandlere kan udøve manipulation af rygsøjlen for det første skal den registrerede alternative behandler have minimum to hundrede og halvtreds timers undervisning inden for manuel

skal den registrerede alternative behandler have en ansvarsforsikring der kan dække skader opstået som følge af behandlingen og for det tredje skal den virksomhed der udføres af både kiropraktorer fysioterapeuter registrerede alternative behandlere og autoriserede sundhedspersoner der også er alternative behandlere følges årligt i klage og erstatningssystemet og via forsikringsselskaberne monitorering af ordningen er derfor også

idet vi jo med den får mulighed for også

ordningen ikke fungerer optimalt jeg håber at lovforslaget må få en god behandling i udvalget og jeg stiller mig naturligvis til rådighed i forhold til at svare på

dengang da sagde man helt fint nu går vi i gang med det her og nej der fandtes ikke forsikring for det produkt

at man kunne forsikre sig så det man synes er mærkværdigt

man altså ikke var mærkværdigt dengang man sad i regering men en bekræftelse til den

ikke garantere at der kommer en løsning men jeg kan garantere at vi har